at der var et teknisk problem med højtalerne

beslutningsforslag nummer b fem kim mortensen pia olsen dyhr og lone dybkjær forespørgsel nummer f fem titler på de anmeldte sager vil fremgå

betragter jeg tingets samtykke som givet

åbnet herre erling bonnesen er ikke til stede og

det at stifte bekendtskab med en virksomhed gennem en praktikuddannelse er et meget vigtigt element i de danske erhvervsuddannelser den unikke kombination af praksis og skolebænk er med til at sikre erhvervsuddannelsernes høje kvalitet og bidrager til en højere beskæftigelse for de nyuddannede derfor har vi et stort ansvar for at sikre at der er praktikpladser

og dette lovforslag er med til at styrke virksomhedernes tilskyndelse til at indgå flere og længere uddannelses og praktikaftaler ved at foreslå en forlænget præmie og løntilskudsordning for hele to tusind og elleve det betyder at satser og frister for udbetaling af både præmie og løntilskud forbliver de samme derudover foreslås en forhøjelse af bonusordningen fra højst toogtredivetusind kroner til højst tooghalvtredstusind kroner og med præmien på op til attentusind kroner i alt i selve prøvetiden vil det medføre at en uddannelsesaftale kan udløse op til

den forlængede indsats skal være med til at skabe rammerne for yderligere syv tusind fire hundrede praktikpladser i to tusind og elleve i alt op til otte tusind ni hundrede pladser lovforslaget bygger videre på regeringens massive indsats på praktikpladsområdet og for at afbøde de negative konsekvenser af finanskrisens udvikling indgik regeringen i to tusind og ni en række praktikpladspakker for at sikre de unge op til fem tusind ekstra praktikpladser i to tusind og ti hele tre tusind fire hundrede ud af disse fem tusind pladser var allerede realiseret ved udgangen af første halvår af to tusind og ti det betyder dog ikke at vi skal hvile på laurbærrene for det er helt essentielt at erhvervsuddannelsessystemet fortsat kan bestå

virksomheder fortsat har mulighed for at bistå med at uddanne danmarks unge derudover skal indsatsen naturligvis ses i et større perspektiv der

at vi skal sikre de unge et liv i enten uddannelse eller job frem for et liv på forsørgelse praktikpladsområdet er en vigtig hjørnesten i målsætningen om at fem og halvfems procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse

få en praktikplads så de kan færdiggøre deres uddannelse

ved blandt andet at skabe incitamenter til at virksomhederne virksomhederne ansætter elever med lovforslaget som vi står med her bliver bonussen ved ansættelse af elever forhøjet efter lovforslaget

kan man få udbetalt op til tooghalvtredstusind kroner som arbejdsgiver

længde dette skal sikre at virksomhederne har et økonomisk incitament til at hyre elever hvilket vil betyde at flere unge kan tage en erhvervsuddannelse det skal selvfølgelig også siges at der også er en præmie på attentusind

en virksomhed få op til halvfjerdstusind kroner via den her præmie og bonusordning samtidig

bliver udbetalingen af bonussen også ændret så der skabes incitament til netop at indgå de lange uddannelsesaftaler der er forslag om at hastebehandle det her lovforslag og det er

er vigtigt hvorfor vi selvfølgelig også støtter

slutter indsatsen få flere praktikpladser jo ikke her forligspartierne er ved at forhandle en endelig aftale på plads og i dansk folkeparti ser vi frem til at vi snart kan nå til et resultat således at alle relevante parter især de unge kender folketingets indsats for to tusind og elleve angående praktikpladssituationen

nævne at vi i dansk folkeparti er meget opmærksom på at den oplysning

gruppe et indtryk af at den her information om præmie og bonusordningen ikke når ud til alle virksomheder

hvis der er virksomheder derude som rent faktisk kan tage elever så må vi jo sørge for

information så de rent faktisk kan hyre

som de nu engang kan det er utrolig vigtigt for de unge mennesker

de her ekstra udfordringer og er der eventuelt noget vi kan gøre der men når det så er sagt

om det her lovforslag vi ser også frem til

en ny praktikpladsaftale for det er jo utrolig vigtigt at de unge

skal vi tilbage for at kunne konstatere at så få mennesker i danmark får en ungdomsuddannelse

har oplevet samme glidebane danmark er desværre et af dem

vi endt på en syttende plads ud af to og tredive lande i oecd

i forhold til evnen til at få unge til at gennemføre en uddannelse

på det her område i høj grad brug for en genopretningsplan mindre kan åbenbart gøre det og i dag

uddannelse er jo fuldstændig nødvendigt for den enkelte

få et bedre liv flere valgmuligheder og mere frihed men uddannelse er også vejen til vækst i samfundet og faglige uddannelser bliver jo langt hen ad vejen også brugt som et solidt fundament for at man kan tage en videregående uddannelse men det der er brug for

er en reel uddannelsesgaranti til ungdommen

der er store styrker i det vekseluddannelsesprincip vi har i de faglige uddannelser hvor noget af tiden bruges på skole og noget af tiden bruges i praktik i virksomhederne så der er store styrker ved det men der er også nogle store omkostninger en af omkostningerne ved at have en vekseluddannelse er at kvaliteten i de ordinære lærerhold ude i virksomhederne er meget svingende en anden omkostning er at antallet af praktikpladser går meget op og

en privatiseret og individualiseret den enkelte unge der bliver sendt ud på en ørkesløs vandring i jagten på en praktikplads ungdommen der har brug for en hjælpende hånd får alt for ofte smækket en dør i hovedet

flere værktøjer der skal bringes i spil hvis vi virkelig skal gøre et indhug

de over otte tusind unge der i dag leder efter en praktikplads

ligger på bordet her siger direktøren for danske erhvervsskoler lars kunov

absolut brug for mere strukturelle løsninger snart for vi har nogle unge som ikke får praktikpladser og vi har nogle virksomheder som om føje tid mangler faglært arbejdskraft praktikpladsbonus løser ikke alle problemer

de foreliggende data viser at effekten af præmieordningen har været marginal og har begrænset betydning i forhold til virksomhedernes indgåelse af uddannelsesaftaler så når vi fra sfs

siger vi at vi støtter forslaget fordi

arbejdsgivere betaler til en ordning og hvor vi så hjælper de virksomheder der ønsker at tage unge i lære

bringe andre ting i spil i debatten i hvert fald først og fremmest

kommer til veje ved at der er arbejdspladser gennem vækst i samfundet og gennem offentlige investeringer blandt

kan man få skabt arbejdspladser og derigennem praktikpladser

tager et initiativ over for alle offentlige myndigheder det er staten det er regionerne kommunerne

deres leverandører skal stille krav om at hvis de ønsker at levere ydelser af den ene

selvfølgelig forpligte sig til at bringe unge i uddannelse

at folketinget tager kontakt til pensionskasserne og på samme

pensionskasserne om at de til deres leverandører stiller de samme krav det gælder også boligselskaber og det gælder også

institutioner sf mener også at vi skal have en skolepraktik som tilbud til de unge der ikke finder en praktikplads men det skal være en skolepraktik af høj kvalitet det skal være en skolepraktik

skal kunne konkurrere med de ordinære lærepladser og vi synes at man i en skolepraktik skal have lov til at lave en egentlig produktion

at de godt kan se at der her er en præmiering der især hjælper længere uddannelsesaftaler på plads men alligevel mener de at der nok

sådan at man måske unødigt stadig væk støtter korte læreaftaler den anden er at dansk arbejdsgiverforening har en indvending

skal være påbegyndt senest efter tre måneder

jo jo oplever virksomheder lave aftaler med unge på et meget tidligt tidspunkt faktisk før de starter på grundforløbet

de forhindret i at få bonussen men det kan være godt for den enkelte unge

en praktikplads og det kan være et godt samarbejde mellem den unge og en praktikvirksomhed at

man starter på grundforløbet er garanteret at få

i den konkrete situation og ja det skal sættes

at der er en stigning i antallet af unge mennesker som går i gang med en uddannelse

praktikaftaler det er rigtig godt det jeg brugte min ordførertale til var at sætte det her lovforslag ind i en sammenhæng og den sammenhæng er uanset at vi her på det sidste har oplevet en forbedring at venstre i den tid de har

i regering nu må konstatere at danmark er bombet ti år tilbage det svarer egentlig meget godt til den tid venstre selv

bombet ti år tilbage og danmark er i dag rutsjet til en syttende plads i

det her lovforslag kan være med til at hjælpe

ganske som lars kunov fra

der har med de her uddannelser i praksis at gøre man tror ikke på at det kan stå alene det kan være et af værktøjerne og det kan være

stemmer vi for det man skal bare ikke bilde sig ind at det er det her der vender

hårdtslående konklusion at komme til

bekræfte at det her kan være noget af det der kan komme til at

lige såvel som at jeg også har hørt at man vil til at åbne

ting her hvor hvor vko har forsøgt

en skandaløs udvikling over for ungdommen i danmark retter man nu

meget alvorligt det er en dybt ulykkelig situation at der er mange tusinde unge i øjeblikket som mangler en praktikplads det er spild af deres talent og det medfører selvfølgelig frustrationer at man ikke kan komme videre med sit liv fordi man ikke kan få den praktikplads som man har drømt om og som er en vigtig del af ens uddannelse det er utilfredsstillende for de unge det er utilfredsstillende for arbejdsmarkedet

sfs ordfører at det jo ikke er sådan at vi har siddet med hænderne i skødet i den forgangne periode den situation vi har i øjeblikket på praktikpladsområdet skyldes helt overvejende den økonomiske globale krise som også har ramt danmark og som betyder at der er en aktivitetsnedgang ude på arbejdspladserne og derved har mange arbejdspladser simpelt hen ikke haft mulighed for at tage imod praktikanter men vi har jo allerede tredoblet det tilskud som

bliver givet til virksomheder som tager imod praktikanter og dermed gjort en stor indsats for at

er bedre end den ville have været hvis ikke vi havde grebet ind vi griber ind nu igen med det her initiativ

hvor der er en lang række initiativer for netop at sørge for at praktikpladssituationen bliver forbedret staten tager sit ansvar ved også at oprette praktikpladser og så kigger vi især på det her tilskud som bliver forøget og forlænget således at

til at tage imod lærlinge for os er erhvervsuddannelserne en meget vigtig del af det danske uddannelsessystem og den her praktikpladssituation vil vi forsøge at rette op på jeg har stor tiltro til at vi kan finde bred enighed om det her initiativ eftersom alle har påpeget at det er nødvendigt at gøre noget arbejdsmarkedets parter er også villige til at gå ind og støtte op om den her situation fordi

så give mig en forklaring på hvorfor der så kun er to lande

der er gledet ned ad

det er en lidt bredere problematik som har mange aspekter i sig der er også nogle

er nogle problemer med at få danske drenge i uddannelse vi har taget

lang række initiativer vi har i foråret

som er en meget stor satsning fra regeringspartiernes side for at sørge for at vi får hævet den andel af unge som

ungdomsuddannelse vi sørger blandt andet for at kommunerne nu har en pligt til at følge op således at alle unge

under atten år har pligt til hele tiden at være i gang og hvis ikke de er det skal kommunen skride ind og give dem nogle relevante tilbud men det er en lidt bredere problematik der ikke kun har med praktikpladssituationen at gøre jeg ligger ikke inde med

hvor mange praktikpladser man står og mangler i andre lande

har medført at det er vanskeligere at skaffe

som nummer sytten ud af to og tredive lande

skylden på den internationale krise og samtidig konstaterer at

er uenig i præmissen om at praktikpladssituationen helt overvejende skyldes den globale nedkøling af økonomien jeg opfatter det således men det er et mærkværdigt udsagn fordi det

er sådan at virksomhederne

praktikanter lærlinge

fra vores side har angrebet det her problem på den måde at

stor mistillid til at arbejdsgiverne gerne vil

i modsætning til herre karsten hønges parti

tiltro til at det er i deres egen interesse og derfor tager vi også diskussionen med arbejdsgiverne om hvordan vi kan sikre at flest mulige bliver uddannet fra erhvervsuddannelserne men den helt brede diskussion om hvorfor det er at vi ligger for lavt

tage til fulde her men jeg er fuldstændig enig i at det er en problemstilling som vi skal være bedre til at adressere

at venstres ordfører havde valgt at koncentrere sig om det konkrete

den borgerlige regering har gjort på ungdomsuddannelsesområdet

enige om at det sandsynligvis også ville være blevet en meget meget kort tale der var kommet

jeg vil endnu en gang minde om at andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse

at man sidder passivt og tillader at andelen af unge der kommer igennem erhvervsskolerne handelsskolerne og det almene gymnasium falder

mangelen på

praktikpladser er en af de absolut største udfordringer vi står med og det er jo ulykkeligt at et ungt menneske der ønsker at uddanne sig ikke får lov til

og bestemt også af hensyn til vores samlede økonomi for der er som bekendt ikke noget der tyder på

nogle gode initiativer der forhåbentlig vil betyde flere praktikpladser

er fin jeg synes absolut

løfter et uddannelsesansvar bidrager noget mere

virksomheder som meget gerne tager imod den færdiguddannede arbejdskraft når den kommer ud på den anden side og med det her forslag motiverer man altså de her virksomheder til at løfte et større uddannelsesansvar jeg vil samtidig lige sige at

det her overhovedet virker

men vi ved jo ikke helt om det virker det tror jeg heller ikke

så sige at selv om det her er udmærket

det undrer mig meget at regeringen ikke er villig til at sige at når det offentlige køber ydelser af private virksomheder

skal man selvfølgelig sige til de private virksomheder at de skal tage et uddannelsesansvar på sig

at alle private virksomheder der samarbejdes med

løfter en del af uddannelsesansvaret det undrer mig meget at man ikke er villig til at tage det initiativ derudover er

at vi får hævet kvaliteten

i skolepraktikken hvis vi skal have en reel uddannelsesgaranti og det er det vi har behov for så man ved når man starter på en uddannelse

det forslag der ligger her ikke nok

ikke kan levere mere end det der ligger her

for en ekstraordinær indsats i en ekstraordinær situation og i modsætning til

ordning bliver fremskyndet og at det ser ud til at gå stærkt for der er rigtig god brug for den i

når der stilles praktikpladspræmier eller andre

for præmier i udsigt i det danske samfund

naboen der måske venter til en ny ordning kommer i gang derfor har det været meget afgørende at dansk folkeparti

radikale venstre og regeringspartierne har bakket op om at vi ikke alene kunnet få en hurtig behandling i folketinget

ikke alting vi kan blive enige om men det vi i hvert fald kan blive enige om i den brede forligskreds er at det er afgørende at vi fortsætter de mange gode initiativer vi

siden to tusind og seks for at øge andelen af unge

med til at lave ungdomsuddannelsespolitikken gennem de seneste år

i hvert fald en ret alvorlig fejl i forhold til

situationen er den at der er en garanti for at man kan gennemføre en uddannelse

har man adgang til skolepraktik i hvert fald inden for ét fag og det betyder i praksis at ingen ung behøver at forlade en erhvervsuddannelse

radikale venstre som man agter at danne flertal med hvis vælgerne vil

gennemfører og den måde man mistænkeliggør erhvervsuddannelsessystemet på er ikke fremmende hverken for de unge mennesker der har tilvalgt uddannelsen eller for muligheden for at tiltrække nye dygtige elever til de faglige uddannelser så har jeg gode nyheder til folketinget jeg har ikke de endelige beregninger endnu men

vi ved er at frafaldet i grundforløbet er faldet med fem procentpoint fra seks og tyve procent til en

i statskassen til at betale taxameter i erhvervsuddannelser og de øvrige ungdomsuddannelser fordi

kommer flere i uddannelse i øjeblikket end der var forudsat og forventet og deraf kan man faktisk udlede noget interessant og det er at hvis der er noget som helst positivt

er nemt for unge mennesker at gå ud og få et forholdsvis velbetalt ufaglært job

færdige med skolen

motiveret til at gå i uddannelse det skal vi selvfølgelig glæde os over samtidig med at vi selvfølgelig så også skal finansiere det og det gør vi med stor glæde når det går til at flere får en uddannelse der blev også sået lidt tvivl om hvorvidt praktikpladspræmien virker

hvis man ansætter en medarbejder uanset om

en fuldtidsansat eller det er en person der har brug for fleksjob med andet

kan man så bryde helt grundlæggende med i sf og enhedslisten

i forvejen får et betydeligt løntilskud under et andet regelsæt men vi er

jeg vil dog formode at det må være ovre hos beskæftigelsesministeren hvordan man kan fremme det yderligere

de samlede initiativer vi har taget i forligskredsen

at glæde sig når der sker noget der er vældig vældig godt

omkring praktikpladser skønnes af regeringen

samlet at give flere praktikpladser svarende til otte tusind ni hundrede flere i to tusind og elleve

jeg anerkender at to tusind og ni var et slemt år for praktikpladsområdet men det skyldes jo

når virksomhederne mangler ordrer når de ikke kan afsætte deres varer i udlandet fordi der er en international finanskrise som rammer bredt så er det jo at de mister modet lidt i forhold til at ansætte faste medarbejdere men altså også lærlinge det har vi synes jeg

i to tusind og ti vi har løftet betydeligt i forhold til hvad der ellers ville være hændt og i to tusind og elleve fortsætter vi ad samme vej

offentlige udbud og krav om praktikplads helt kort

og som er en del af den aftale vi har indgået er

blive en klargøring i hvilken økonomi og erhvervsministeriet er primus motor

det er deres regelsæt men vi spørger ind til tingene ovre fra os sådan at virksomheder og kommuner ved

når de bliver stillet over for et sådant krav om at

i øjeblikket afslutningsvis vil

til diskussionen om hvordan danmark rasler ned

det er simpelt hen tal fra et tidspunkt hvor vi ikke har set effekterne af de mange mange

taget derfor er der grund til optimisme den anden ting der giver grund til optimisme er at vi i international sammenhæng og ikke mindst i europæisk sammenhæng er i den meget meget privilegerede situation at vi har en af verdens laveste ungdomsarbejdsløsheder

bevæger elever hurtigt fra uddannelse og ud på arbejdsmarkedet der bliver rystet på hovedet igen godt jamen så er det jo lige før man skal invitere uddannelsesudvalget til en gennemgang af hvordan ungdomsarbejdsløsheden

overalt i europa selv sverige

jo ellers klarer sig fornuftigt igennem krisen har en højere ungdomsarbejdsløshed end vi har i spanien nærmer den sig tredive

regulær ungdomsarbejdsløshed dér er vi ikke i danmark det er ikke lutter lagkage at befinde sig i en

kræver at vi reducerer i den offentlige sektor eller i hvert fald ikke tillader at den vokser og på den måde skiller vi os jo selvfølgelig meget ud fra s sf

der blandt andet vil hente en og tredive milliard kroner mere i skatter og afgifter hos borgere og virksomheder jeg tror dog

at skabe flere praktikpladser at man vil gøre det dyrere at producere i danmark men jeg glæder mig over den velvillige behandling og

til forligskredsen for det var virkelig konstruktivt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

to elementer det første element er

strafferammen for groft uagtsomt hæleri det er sådan

har to andre straffeparagraffer

fængsel og for hæleri i almindelighed er

års fængsel så det er egentlig godt nok der hvor vi mangler et redskab

for det der hedder uagtsomt hæleri den er i dag

halv år og den bliver hermed sat op til

på den lokale beverding og købe et

forsøger jo at skubbe sig ind under deres uvidenhed grænsende til dumhed og nu kan man så

dum for at kunne købe et musikanlæg på et værtshus og så tro er helt legalt

udvider muligheden for et samarbejde mellem mellem politimyndigheder kriminalforsorg og sociale myndigheder og psykiatrimyndigheder både når det gælder almindelig behandling

når det gælder udskrivning med henblik på at finde en en egnet bolig og et egnet liv for for dem der har været inde at sidde det er noget jeg

med meget meget stor glæde jeg har selv haft et job som ssp medarbejder

eller læberne for ikke at fortælle

er som han er nu er der mulighed for at man lidt bedre kan gøre det således at de andre parter også kan få et indblik i hvad det reelt er der foregår og hvordan den unge reagerer så

det væsentligste for mig er at der opstår et samarbejde og jeg

skal udmøntes i lovforslag så

vi tage i den videre lovgivningsproces

når nu regeringen lige har præsenteret sit store ghettoudspil fire ministre side om side

på hvordan det konkret skal udmøntes i virkeligheden det synes jeg da selvfølgelig er bekymrende men det må vi jo

kan hjælpe til med når man skal lave udformningen det her lovforslag handler om hæleripakken og jeg vil sige at

på den udvikling der har været i indbrudstyveri private hjem har i stigende omfang været udsat for indbrud

at ens arvesmykker er blevet stjålet eller at møbler som man har købt

som har stor affektionsværdi er blevet ødelagt eller

er blevet brudt

indbrud var der registreret i to tusind og ni det er en stigning på

i forhold til måltallet fra to tusind og seks

alvorligt at komme hjem til

er blevet ødelagt af indbrudstyve og derfor skal man selvfølgelig sætte meget hårdere ind

for at få nogle initiativer igennem og vi er rigtig glade for at politiet nu har indbrudsområdet som et af deres indsatsområder vi har så nu modtaget det her lovforslag fra regeringen som altså

vi støtter at strafferammen hæleri af professionel beskaffenhed bliver sat op

man kan bestille eksempelvis bestemte stole eller lamper efter modeller farver og typer som man ønsker sig

bliver sat op med en tredjedel og det støtter socialdemokraterne

at det grove uagtsomme hæleri hvor man altså kan gå hen foran en pølsevogn og så købe en rød pølse og en computer for syv hundrede kr i fremtiden skal give en langt større bødestraf end det gør i dag

det typisk vil blive straffet med en bøde tusind kr hvis man har købt en sådan varm computer

de tyve som bryder ind i folks hjem og stjæler tingene rent faktisk har adgang til at komme af med varerne igen der er med andre ord nogle købere

og derfor er det en fornuftig idé at sætte bødestraffene op for dem som godt ved at når de køber en svanestol eller en computer der kun er lidt brugt for fem hundrede

det sidste element i lovforslaget handler om at

oplysninger som skal videregives i ksp samarbejdet som altså står for kriminalforsorg sociale myndigheder og politi sådan at reglerne sidestilles med dem vi kender

at at det her element havde været et punkt for sig i lovforslaget for det handler om udslusning

sat fokus på at hvis vi skal stoppe kriminalitet handler det om at få de kriminelle til at

behandle folk anderledes i fængslerne kigger på

har nogle stofmisbrugsproblematikker der skal

styre deres temperament

hjælpe de her mennesker og løfte dem ud af kriminalitet

undgår vi jo at der kommer flere indbrud eller at der er flere andre mennesker der bliver udsat

at og se på hvordan man kan forbedre løsladelsen

op på det projekt der har været der hedder god løsladelse

nu gør man det så men man

det altså alene til at ramme dem som har været indsat for berigelseskriminalitet det synes

forbrydelser selvfølgelig skal dække meget meget bredere og ikke kun indbrudstyve

samfundet hvis vi i stedet for kun at straffe

at fru karen hækkerup er enig i

så kan de vel godt køre sammen

hvad er problemet andet end

gode ting der ligger i det her lovforslag ikke kun skulle vedrøre er sat i fængsel på grund af berigelseskriminalitet

har behov for at blive hjulpet ud af kriminalitet

det altså været rigtig rart hvis vi kunne have kigget på en reform

af være hårdt og så sætter vi dem ind bag lås og slå og lukker

årsagen til at det her menneske begår

holde op med at løslade folk til gaden med fire hundrede kroner på lommen uden at de har et sted at bo uden at de har

uddannelse uden at de har nogen fremtidsplaner så ved vi jo nemlig godt hvad det betyder det betyder at der går ganske kort tid og så kommer de på besøg i fængslet igen derfor ville jeg have ønsket at man ville have

til en år

som sådan lovforslaget jeg læser og der står fra seks måneder til en år

af måneder men der står jo også i bemærkningerne er ledsaget af at

at ved domstolene skal give indvirkning på op til en tredjedel

strafforhøjelse for groft uagtsomt hæleri hvilket vi begge støtter

og tættere koordinering ved udslusning fra fængslerne den tættere koordinering mellem myndighederne er naturligvis

med henblik på at undgå tilbagefald til ny kriminalitet og det skal gøres

og job og myndighederne skal gøre mest muligt for at sikre den løsladte en meningsfyldt tilværelse som der også står i bemærkningerne

til de private borgere som netop køber de billige

også i bemærkningerne til forslaget læse at de typisk får en bøde der bliver så en skærpelse af straffen her

tage op i udvalgsarbejdet at man også kigger lidt på de her bødestørrelser

også så vidt jeg kan se i bemærkningerne til lovforslaget men man studser bestemt også over de bødestørrelser

jeg vil også godt sige at vi bestemt er positive over for

nu har diskussionen været der mellem herre karsten nonbo og fru karen hækkerup om strafferammen for

jeg måske også godt være lidt forvirret det er rigtigt at

er fra seks måneder til tolv måneder men vi kunne måske godt ønske os at den blev skærpet yderligere sådan

straf det er rigtig vigtigt det er meget ubehageligt for mennesker at komme hjem og

det rigtig svært at få politiet ud det er svært synes de

mange ser amerikanske tv serier og vi ser alle sammen hvordan de her teknikere render rundt og finder

er så uheldige at blive smidt ud af deres forsikringsselskab

når der nu har været den her gevaldige stigning

kunne jeg da godt tænke mig at vide hvor stor en andel der bliver begået af danskere altså folk der bor i danmark

rømmer et hus og så kører ud over landets grænser igen og sælger varerne i udlandet

hvis det sker det kræver altså en større kontrol nede ved grænsen og vi hører jævnligt eksempler på varevogne der sådan nærmest pendler frem og tilbage med med lastrummet fyldt af varer

vide men umiddelbart er vi positive

flere stikprøvekontroller ved grænsen så lad os da finde ud af det

mennesker fra told og skat nede ved den dansk tyske grænse og det synes jeg faktisk er alt

hvordan vi skal bekæmpe den her voldsomme stigning

det at for et indbrud er en voldsom krænkelse man kommer hjem

at alle der har oplevet det her kan sætte sig ind i hvad det betyder at der er nogle fremmede der har været inde i ens hjem det skal vi sætte en stopper for

indbrudsudspil for jeg synes faktisk at det er lykkedes regeringen at komme med et meget helhedsorienteret udspil jeg kan se at ministeren lytter meget opmærksomt til

det her lovforslag tager

gøre noget ved det gerningsmændene hvis vi skal

en ordentlig indsats i vores kriminalforsorg så stor ros til regeringen fordi man kommer rundt om

alle de her ting

godt tænke mig at vide hvad ministeren har med i godteposen på det område så vi kan få en stabil indbrudsindsats fra politiets side

til de professionelle bagmænd det her foregår

og der er ingen tvivl om at der sidder nogle bagmænd som koldt og kynisk planlægger

jeg synes ikke rigtigt det holder at sige at

en computer som har en værdi af syv tusind to hundrede kr som der er nævnt i et af eksemplerne

burde nok have vidst at der var noget kunstigt

den handel og at det så udløser

bøde på tusind kr virker jo nærmest latterligt i den sammenhæng

skærpelser der ligger her vi synes det er helt fint at opdrage borgerne og sige

en informationskampagne målrettet borgerne så

hvor politiet anslog at cirka tres procent af den berigelseskriminalitet der finder sted i danmark vedrører

narkorelaterede personer som

den sidste del af lovforslaget som

giver bedre mulighed for at udveksle informationer så en udslusning af

indsatte kan ske på en bedre måde er en meget meget vigtig brik i det at følge op på de her personer som jo har et misbrug og som har brug for en eller anden form for vedligeholdelsesbehandling når de bliver løsladt der er også brug for bolig og der er brug for bedre

initiativer i forhold til selve gerningsmændene

det segment i folketinget som er lidt bekymret

det tror jeg ikke er så opløftende i forhold til

vi skal snakke meget mere om i fremtiden for der er ingen tvivl om

en samfundsmæssig interesse i at hjælpe de her mennesker tilbage på ret køl

en anden ting er at ens hjem ofte er fuldstændig gennemrodet og det tager uger og måneder

få ryddet op og gjort i stand igen

er at man går rundt med en følelse af

en anden der har gået og rodet i ens ting det er så krænkende og derfor er det selvfølgelig nødvendigt at vi gør noget ved

de alt alt for mange indbrud som vi har

skal gøres noget effektivt der skal gøres noget målrettet og det skal være en helhedsorienteret indsats

det godt at regeringen har fremlagt en hel pakke af initiativer

problemstillingen med de alt for mange indbrud spørgsmålet er jo hvorfor

er nogen der begår indbrud ja det gør de for at skaffe sig nogle penge men det sker jo ganske ofte når man begår et indbrud at man ikke lige finder rede penge kontanter og hvad gør indbrudstyven så i stedet for ja indbrudstyven tager nogle ting af værdi som indbrudstyven sælger for på den måde at få nogle penge og hvem sælger man til ja det gør man til hælerne

er det i virkeligheden hælerne der er årsagen til at der er nogen der begår indbrud for hvis ikke der var nogen der ville købe de her varer

at begå indbrud og så ville antallet af indbrud selvfølgelig rasle nederst derfor er det meget vigtigt at vi får taget fat

være hæler det må ikke kunne betale sig at købe hælervarer og det er der jo noget der tyder på at det rent faktisk

altså når man kan få lov til

købe både cykler og computere for så små penge

men det skal ikke kunne betale sig og det skal heller ikke kunne gå godt

bliver straffene nu markant

der hedder groft uagtsomt hæleri altså straffelovens § tre hundrede og tre sker der faktisk en tidobling af bøderne hvor man i dag typisk får en bøde på fem hundrede eller tusind

bliver udgangspunktet i fremtiden en bøde på titusind kroner så begynder det at kunne mærkes at man får en bøde

at man også går ind og fordobler strafferammen

at man opfordrer domstolene til i fremtiden at skærpe straffene med mindst en tredjedel

paragraffer man fik skærpet og ikke skærpet

her indbrud bliver pågrebet for det får en fængselsstraf og kommer ind og afsoner

ud som nogle bedre mennesker

har noget at komme ud til som ikke skal være fornyet kriminalitet og der er det altså vigtigt

bliver styrket og udbygget

der bliver nogle forpligtelser til

kommune og kriminalforsorg sammen med den indsatte inden

sikrer at den indsatte rent faktisk har en bolig at komme ud til har et arbejde at komme ud til jeg mener det skal være den indsattes eget ansvar at skaffe sig den her bolig skaffe sig et arbejde mens man sidder

dato man skal ud men hvis man har problemer med det

selvfølgelig også være rig mulighed for at man kan få hjælp til det ligesom vi hjælper alle mulige andre borgere her i samfundet hvis de har problemer så skal indsatte

at man sørger for at de ting er på plads inden løsladelse for det er for sent når personen står på gaden uden et sted at bo uden et arbejde at tage sig til og uden en krone på lommen så er vejen tilbage til fornyet

beslutning som jeg har opfordret til længe og som er vedtaget

at sørge for at indbrudstyve der sidder i fængsel i juledagene bliver siddende inde i fængslet julen er højtid for indbrud og derfor

skal indbrudstyve ikke have nogen som helst muligheder for at komme på udgang orlov eller noget som helst andet

løslades men ellers skal man altså blive siddende i fængslet julen for det er højtiden for indbrud og vi andre vil gerne lov til at nyde julens højtid uden at være bekymret for indbrud

og kan konstatere at der i hvert fald i forbindelse med strafferammerne medmindre jeg har overset et eller andet ikke har været nogen bemærkninger til ændringen af

til hælerne synes jeg er et godt signal

sådan set er det vigtigste det er ikke fordi jeg er tilhænger

at det er vigtigt at man rammer hælerne hårdere end man gør i dag

bliver det også mindre interessant at foretage indbruddene jeg tror ikke

i spørgsmålet om hvor slemt det er at have indbrud i sit hjem så det vil jeg lade være

det systematiske samarbejde mellem de her forskellige offentlige instanser som der er tale om hvor der altså i højere grad

oplysninger der har jeg jo konstateret at institut for menneskerettigheder har hejst et flag hvis jeg husker rigtigt

institut for menneskerettigheder der hejste et

et samtykke og jeg kan sådan set ikke forstå at det

oplysninger det vil jeg under alle omstændigheder gerne have

sådan set forsigtigt støtter forslaget men at vi dog gerne

en lidt nærmere diskussion om udlevering af oplysninger det vi jo skal

gøre os fuldstændig klart er at

meget stor del af privatlivet der kan kortlægges

men jeg synes måske også at det kunne være rigtigt netop at

forsigtig tilslutning til

for et indbrud derfor tror jeg også

konfliktråd i en række af de her sager jeg tror at det har stor betydning især for unge der starter på en kriminel løbebane

blive konfronteret med at det at de er brudt ind i et hjem ikke bare betyder at et forsikringsselskab betaler nogle penge men at der rent faktisk er nogle mennesker som bliver bange i de værste tilfælde er der mennesker som faktisk flytter fra deres bolig fordi de ikke

er rigtig vigtigt at de unge bliver tvunget til at blive konfronteret med at det de foretager sig har konsekvens for nogle mennesker at det ikke bare er

at det også er noget som som vil indgå i det arbejde der skal ske ude i politikredsene så man bliver meget mere opmærksom på at indbrudssager altså er nogle af de sager hvor konfliktråd kan være en rigtig rigtig god idé

når det så er sagt tror jeg at det er rigtig vigtigt som andre også har været inde på at vi sætter ind i forhold til efterspørgslen jeg tror at det er rigtig vigtigt både

for at blive opdaget

kan risikere at få en straf

ikke har nogen risiko for at man bliver opdaget og bliver straffet derfor synes jeg at det er nok så væsentligt og det håber jeg at vi kan få uddybet lidt under udvalgsarbejdet hvor stor vil risikoen egentlig blive altså hvad er det for et konkret arbejde man vil gøre for at få fat i de her hælere så det ikke bare bliver

noget symbolsk med at vi hæver strafferammen men at man rent faktisk sætter ind i forhold til hælerne og rent faktisk gør noget for at folk bliver klar over at her er en risiko og hvis der er nogle der bliver dømt så rent faktisk også gør en del ud af at få i medierne at her er

og får en hård straf fordi de har har købt hælervarer jeg tror at det er afgørende at vi også kigger på

så

en stor del af dem som begår indbrud er stofmisbrugere der tror jeg altså

nødt til at gå langt mere ind i diskussionen om hvad

ved det store problem vi har nu har man forsøgt i så mange år med mere politi og mere straf og det har altså bare ikke hjulpet i forhold til

der bliver vi altså nødt til at se langt mere på hvad vi kan gøre for at forebygge at de kommer ud i det her og der tror jeg altså ikke meget på regeringens strategi om at man går ud og tager stofferne fra dem på gaden og så begår de et nyt indbrud og

til det samme igen og starter forfra vi er nødt til at gå ind med en langt større indsats og der bliver vi altså også nødt til at se på det som beboerne på vesterbro efterspørger

få noget tillid til systemet og efterhånden også begynde at blive motiveret for at komme i behandling og komme ud af deres misbrug og få et liv hvor de ikke begår indbrud hos andre

skal man lave en ordentlig løsladelsespolitik kræver det altså også at der kommer ressourcer der bliver jeg jo lidt bekymret når der i lovforslaget står at der ikke er nogen økonomiske konsekvenser af det her forslag fordi kriminalforsorgen i frihed som skal stå for den her løsladelsespolitik skal stå for at lave samarbejdet med med de andre myndigheder

blive til noget og have en effekt kræver det altså at der

enten bliver tilført nogle ressourcer eller man fjerner nogle af de andre opgaver de har i dag med at lave en masse unødvendig kontrol

skal prøve at se på så er der som fru lone dybkjær var inde på

der kan jeg godt se at man på flere og flere områder efterhånden

have myndighederne til at udveksle oplysninger om alting og at det er rigtig godt og fornuftigt det er det også i mange tilfælde og derfor vil borgerne jo normalt også gerne give sit samtykke der synes jeg at vi mangler en forklaring og en dokumentation på hvorfor det er nødvendigt med den udvidelse der ligger i det her lovforslag af at man ikke længere skal have samtykke for at udlevere oplysninger jeg mangler at se dokumentationen for at det faktisk lægger en begrænsning på det arbejde der kan gøres at man ikke kan få samtykke som minimum synes jeg som institut for menneskerettigheder foreslår at man skal have skrevet ind i lovteksten

i hvert enkelt tilfælde hvor der udleveres oplysninger uden samtykke skal foretages en konkret vurdering af

det er altså afgørende at vi holder fast i

bemærkninger af spørgende karakter og ting som nogle af ordførerne mente kunne gøres anderledes eller lidt bedre

også vende tilbage til senere under udvalgsbehandlingen

altså en positiv indstilling til lovforslaget det er jeg naturligvis

styrket indsats mod indbrudskriminalitet og hæleri

kan få knækket den kurve vi har set

antallet af indbrud i danmark siden to tusind og seks altså er steget med halvtreds procent det er en helt

den skal vendes

også glad for at der er en bred støtte til at sikre et bedre og

mere effektivt myndighedssamarbejde i forbindelse med udslusning at de løsladte

sammen med rigspolitichefen og formanden for forsikring pension og andre organisationer en samlet indbrudspakke og dette lovforslag

er så en udmøntning af dele af den samlede pakke der altså også indeholder en lang række andre tiltag for at

i danmark det skaber utryghed hos borgerne

er det særdeles ubehageligt at komme hjem og finde at nogen har været

uden at have været inviteret og måske endda har stjålet noget og det er jo

man kan sælge det man stjæler og dermed få en økonomisk gevinst ud af det

for at begå indbrud hvis ingen ville købe

var der heller ingen anledning til at stjæle det og forsøge at sælge det videre derfor er det vigtigt

den asociale tendens

kunne regne ud er stjålne til en meget lav pris

pølsevognen eller værtshuset eller et andet sted

lovforslaget op til en mere konsekvent reaktion både over for bagmændene

over for de borgere som lader sig friste af sådan nogle fordelagtige tilbud

så ønsker vi altså samtidig med dette lovforslag at styrke den koordinerende indsats mellem myndighederne ved udslusning fra fængsel til frihed så vi kan forebygge tilbagefald til ny

indbrudstyve idet der

jo ofte er tale om stofmisbrugere som tilbagevendende gang på gang begår indbrud

til finansiering af deres misbrug og som har et meget stort antal tidligere domme netop for berigelseskriminalitet derfor vil vi med lovforslaget etablere et mere systematiseret samarbejde mellem kriminalforsorgen de sociale myndigheder og politiet om udslusning altså det såkaldte

fru karen hækkerup var lidt inde på det her med sammenkædningen mellem de to elementer altså udveksling af oplysninger og så det at vi sætter ind over for

det det indgår i den sammenhæng

for det er afgørende for regeringen at vi sætter ind der hvor effekten er størst og vi tror sådan set ikke på at vi får noget videre ud af at skærpe straffene yderligere over for indbrudstyvene

de begår indbruddene igen hvis de bliver ved med at være afhængige af stoffer derfor skal vi selvfølgelig også som flere

var inde på samtidig hele tiden styrke vores indsats for at bekæmpe deres narkoafhængighed mens de er i fængslerne

kan fortsætte behandlingen og måske sørge for at de kommer i uddannelse og

vi skal se forslaget men

når vi udsluser folk fra fængslerne

kan være den udveksling af oplysninger

at man kan gøre det uden samtykke

set bare det samme vi gerne vil kunne gøre i ksp samarbejdet hvor kriminalforsorgen medvirker og jeg tror altså det er vigtigt at myndighederne når de synes det er nødvendigt og vigtigt at gøre det for at få en effektiv håndtering af udslusningen

er en forpligtigelse man har det er en mulighed man har som man kan benytte sig af

lovgive ud fra at det er ansvarlige myndigheder

jo ikke oplysninger der tilflyder

set jeg har været rundt om kommentarerne ellers må man stille spørgsmål til de bemærkninger der har været ellers kan vi jo klare det under udvalgsarbejdet så jeg vil bare

for at man var gået skridtet videre

meget mere til

man skal lovgive om i straffeloven og retsplejeloven

lovgive om flere penge til kriminalforsorgen for eksempel og derfor kan man jo ikke inkludere det i et lovforslag som drejer sig om ændringer af straffeloven og retsplejeloven

er gået ind i en meget målrettet indsats over for indbrud på nationalt plan med en koordinering udeomkring i politikredsene hvor meget fokuseret på

at besøge politiet rundtomkring begynder det altså også at give gevinst

man kan se at kurven begynder at knække mange steder så antallet af indbrud

begås af udlændinge og det er jo så typisk en anden problemstilling

end afhængighed af stoffer det er nogle andre problemer der gør sig gældende der derfor hører det selvfølgelig også med i den samlede indsats at vi er opmærksomme på at der altså

sige

har hårde arbejdsvilkår og som går tidligt

hvad er det egentlig vi vil med vores kriminalforsorg hvad er

kan løfte kriminelle ud

kriminalforsorgen vores fængsler vores arresthuse

et udtryk for at det er en kæmpe succes politiet

vi har kæmpe succes med at få

banditter røvere og andre lovovertrædere

få dem i fængsel og det er klart at det

det går så godt på de felter

forhåbentlig betyder at vi i højere grad kan tage hånd om

så de ikke vender tilbage til ny kriminalitet det reducerer presset

så jeg tror den samlede virkning af det her forslag er minimal og

hvis der var en ordentlig forebyggelsesindsats skulle vi jo ikke være

ikke se

er jo som sagt institut for menneskerettigheder

havde

er vel som det klareste eksempel

udleveres så mange oplysninger om folk at man

det tror jeg sådan set at man skal men det er lige præcis måden man gør det på

mere effektiv udveksling af oplysninger så

retssikkerhedsmæssige betænkeligheder

gøres på den rigtige måde om vi kan skabe en bedre sikkerhed for at det sker på en ansvarlig måde jeg meget parat til at vi drøfter under

udvalgsarbejdet med hensyn til forebyggelse

vi skal forebygge bedre i det her land det synes jeg da bestemt er vigtigt at vi gør

få fanget lovovertræderne og få dem dømt

det har politiet stor succes med men naturligvis må det overordnede

da være at vi kan begrænse kriminaliteten så vi

man udveksler oplysninger uden samtykke

gennemføre en indsats der er så individuelt orienteret som muligt hvis forskellige myndigheder repræsenteret repræsenteret ved forskellige personer skal sidde sammen

kan ikke se andet end at det må gøre det mere effektivt men

uddyber det under udvalgsbehandlingen

ikke meget at der sidder nogle forskellige myndigheder og snakker sammen om

snakker med vedkommende om at

uddannelse eller hvad der nu skal ske

er lidt underligt at ministeren slet ikke har nogen dokumentation for at der skulle være noget problem med at få samtykke

er nogen som helst overvejelser om om det er nødvendigt jeg synes at vi altid skal

at leve op til den persondatalov som det tog folketinget flere år

forhandle på plads og gennemføre for at sikre at vi ikke bare lader alle personfølsomme oplysninger flyde frit mellem myndighederne

man kan jo ikke slutte af at man kan udveksle oplysninger myndigheder imellem uden nødvendigvis at indhente et samtykke fra den pågældende at

skal tale med den pågældende den slutning kan man altså ikke drage men at myndighederne skal

ligesom man kan i ssp samarbejdet og derfor synes jeg det er rigtigt at vi gennemfører den hjemmel

og vedkommende må jo selv være interesseret i at få et sted at bo at få et arbejde eller en uddannelse eller hvad der nu skal ske

arbejde om at det ikke er til at få samtykke fra folk

en anden situation vi skal diskutere men hvis der i praksis ikke er noget problem overhovedet

og har givet samtykke og ved hvad det er der foregår end hvis man bare får at vide at der er en masse myndigheder der snakker sammen og kan udveksle alt hvad de ønsker af

som som menneske at vide at man selv har sagt ja til at de oplysninger bliver videregivet

mere effektivt arbejde i langt

ministeren bygger sin opfattelse

eller bare på en formodning om

kriminalforsorgen skal samarbejde om at sikre den pågældende den bedst mulige start i livet efter et

må de pågældende myndigheder også i det forløb kunne udveksle informationer om den pågældende som de hver for sig

er da meget tænkeligt at de pågældende ofte hvis man indhentede en samtykkeerklæring ville give den

kan lave sådan en effektiv indsats medmindre

den pågældende giver et sådant samtykke

situationer hvor det fordi det måske

er personer som det kan være svært at samarbejde med i den

uden at afsløre noget om nogen personer kan finde frem

der får ordet er herre karsten nonbo som

regler om den tabende part

betaling af sagsomkostningerne til statskassen i de tilfælde hvor den vindende part har været fritaget for afgifter fordi

har været omfattet af reglerne om fri proces eller retshjælpsforsikring og så videre der bliver økonomireglen nu at sagsomkostningerne fastsættes som om der ikke havde været afgiftsfritagelse det vil sige at taberen skal betale fuld afgift selv om den sagsøgte var berettiget til og fik fri proces i sagen det vil sige en en ligestilling af alle sager hvor den tabende part sådan set

den anden part er omfattet af retshjælp eller ej af fri proces eller ej det er den ene del af lovforslaget den anden del

er i dag mellem

så det er nogle tekniske justeringer og dem

var en ganske udmærket fremstilling som herre

jeg må indrømme at det her var noget der skulle læses et par gange inden

indgivet høringssvar der overhovedet har haft nogen kommentarer så jeg tror man kan sige

skal man jo lede efter håret i suppen og så er det i høringssvarene der står noget

boligselskabernes landsforening der er tilfreds

dejligt at sidde og læse specielt når man ikke selv er jurist så jeg sad simpelt hen og lavede en lille tegning til mig selv for at forstå meningen med det her om fri proces kontra ikke fri proces

så vidt også enig med de to andre ordførere der har været heroppe

der er ikke nogen negative høringsparter som har indgivet nogen kommentarer til det her som på nogen måde

siger at der er problemer med det her lovforslag så også i sf kan vi

tilslutte mig den fremlæggelse af lovforslaget som der har været fra flere ordføreres side nemlig at det her

er et teknisk præget forslag som retter op på nogle skævheder som vist har sneget sig ind ved en fejl på et tidligere tidspunkt

det er meget godt at vi får ordnede forhold på det her område

prøver at sætte os ind i lovforslag herinde har svært ved at forstå det så kan det jo også godt være nogle af de borgere der kunne finde på at være interesseret som

er en lille opfordring til justitsministeriet om at prøve at skrive tingene lidt tydeligere måske med

som jeg har forstået det kommenterede høringsnotat

er svaret til boligselskabernes landsforening på deres høringssvar at der ikke er nogen der kommer til at betale mere i retsafgift i lejesager end de

selvfølgelig også meget tilfredse med at man så får lukket det hul der er her

se på den lovgivning vi har fået lavet om retshjælp

gør altså at en del mennesker kommer i klemme

få lukket det her tekniske som ligger her

vi har en situation hvor der er en del mennesker som ikke kan føre de sager som de egentlig burde kunne føre i et retssamfund fordi vi

med den ændring der blev lavet for nogle år siden simpelt

det er altså et problem at det i dag

i en lang række sager reelt er forsikringsselskaberne der bestemmer om der kan føres en sag eller ej det bør ikke ligge hos private firmaer med en

rent økonomisk interesse i om der skal føres sager det bør altså være noget som det offentlige sørger for

der står demokratisk til ansvar som laver vurderingen af om om der skal kunne føres en sag eller ej det er noget vi skal se på

af lovforslaget og jeg regner med at det er fordi netop man har forstået lovforslaget at man er så positiv

er jeg glad for jeg kan godt se at lovforslaget måske kan virke noget teknisk og det er det jo sådan set også

hele tiden bestræbe os på at skrive lovforslag på en sådan måde at de er

der ligger jo så bag al den teknik en reel problemstilling nemlig hvem det er der skal afholde

regeringens opfattelse og jo så også den opfattelse som alle her deler fører lovforslaget her til en mere rimelig fordeling af sagsomkostningerne end de gældende regler hvor det er sådan at den tabende parts stilling kan afhænge af den lidt tilfældige omstændighed om den vindende part har en retshjælpsforsikring eller ej og det er jo ikke rimeligt efter regeringens opfattelse

det heller ikke rimeligt at retsafgiften i sager om lejemål skal afhænge af om lejemålet er omfattet af den ene eller den anden lejelov hertil kommer at når vi i dag ser på de tidligere ændringer af retsafgiftsloven i to tusind og fire og

vi sige at de opståede forskelle ikke har været tilsigtede der er simpelt hen tale om nogle tekniske

er fordi vi her i foråret fik to afgørelser fra østre landsret som for første gang viste at der var opstået de omtalte utilsigtede huller i

derudover har vi så benyttet lovforslaget til at få gennemført nogle nødvendige konsekvensændringer af retsafgiftsloven som følge af anden lovgivning og den del af

jeg skal sige en god debat men i hvert fald for opbakningen for meget debat fik vi jo ikke ud af det

hækkerup at fru karen hækkerup gjorde hvad hun kunne for at finde jeg tror et hår i suppen var det udtryk der blev brugt

er da glad for at der i hvert fald ikke var nogen hår i suppen

har et par væsentlige punkter som vi skal være opmærksomme på det er jo sådan at

at man når man som atten årig tager kørekort med stort fuldskæg og højt hår

sådan ud når man er tres år

op til her at man får udskiftet

man godt kan gøre det efter hvert tiende år men jeg synes det er meget fornuftigt at vi har sagt at vi gør det hvert femtende år

have det udskiftet som tre og tredive årig og igen som otte og fyrre årig og igen som tre og tres årig

gælder det jo om at vi ikke er duks i klassen det

skal være en eu implementering på lige fod med implementeringen i alle andre lande i

eu og ikke således at vi går langt

erhvervschauffører skal jo have udskiftet

og der skal vi jo sørge for at det gælder i alle eu lande og på samme tid

ellers kan det give noget konkurrenceforvridning og her tror jeg nok at

så det skal være stensikkert at vi her skal gå hånd i hånd med de andre eu lande

implementeringen også først skal være gennemført i januar to tusind og tretten så vi har tiden for os

også en anden praktisk ting som som jeg har hæftet mig meget ved og selv synes vi skal pege meget på så ikke vi får lidt ebberød bank

til lastbil og har kørt i syv år og nu ønsker sig et kørekort til en anhænger

man fornyet kørekortet der efter syv år det vil sige at den her femten års periode

starter ved den sidste kørekortfornyelse således at man ikke skal begynde

er den der står for de femten år

får et lille cirkus ud af det her

en ting vil jeg dog nok forfølge ret kraftigt og

en pengemaskine gebyret på de hundrede kroner for personbiler

dække omkostningerne hverken mere

dyrket det er at der står at der er højere alderskrav for visse kategorier der skal vi også lige

påhviler os i udvalget en del arbejde med det her

vi får det som det skal være og ikke overimplementerer og ikke er nogen huller vi

det her direktiv er færdigimplementeret

nemlig den nittende januar to tusind og tre og tredive hvor alle kørekort i europa skal være skiftet ud

som herre karsten nonbo sagde hvilken gyldighed danske kørekort skal have der lægger eu op til

er i forhold til direktivet

være noget krav om at indlevere en lægeattest før man er begyndt at komme op i årene og har rundet

have fornyet deres kørekort hvert andet år i i modsætning til eksempelvis sverige hvor man kan nøjes med at få det fornyet hvert femte år

decideret er en del af det her eu direktiv om ministeren vil give håndslag på at vi kan se på nogle af de danske regler vi har

til eksempelvis diabetikere som altså er velmedicinerede og

kan vi ikke godt kigge på om nogle af de mennesker kan nøjes med at få

her lovforslag som handler om ændring af færdselsloven og kørekorts gyldighed om at

forskellige kørekortsmodeller vi har i europa skal harmoniseres

kom fra venstres ordfører om at beløbet på gebyret skal være til at betale

tale om et gebyr på hundrede kroner for en personbil og en hundrede og fem og tredive kroner for eksempelvis en bus

sådan noget som syge mennesker

direktivet der hedder to tusind og seks SKRÅSTREG en hundrede og seks og tyve SKRÅSTREG ef i europaudvalget og på det tidspunkt

det gjorde vi sådan set af den årsag at vi ikke ønsker en harmonisering inden for det her område vi ved jo godt at alle der får nyt kørekort i dag

et lille plastickørekort med et eu flag symbolerne skal vi nok få ind på en eller anden måde

på det europaudvalgsmøde dengang

daværende tidspunkt hvor hvor vi altså sagde nej sagde den daværende trafikminister herre flemming hansen

noget som forfalskning af kørekort ikke synes at være noget problem

ministeren hvor mange danske kørekort bliver egentlig forfalsket

en af de heldige indehavere af et af de der plasticlaminerede

som ministeren sagde var en udskiftning af alle kørekort vil være besværlig for borgerne og en betydelig udgift for medlemsstaterne hvis en udskiftning skal ske uden brugerbetaling så man var altså sådan set ikke interesseret i at

det var rigtig dyrt for staten men nu har man så også givet gebyret videre til borgerne og jeg ved da godt at hundrede kroner ikke synes af meget men samlet er det et stort beløb for alle borgerne i danmark

en af de ting der blev sagt var

ikke medførte indgreb i de nuværende kørekortindehaveres velerhvervede rettigheder det vil sige at sådan en som mig ikke skulle have

hendes kørekort udløber

to tusind og tre og tredive

eller otte måneder inden skal jeg altså have et nyt fordi

have et nyt inden den nittende januar på trods af at jeg samme år fylder halvfjerds og på trods af

den daværende trafikminister på det tidspunkt sagde at

her direktiv

er problemet nok større med dem der får frakendt kørekortet melder det bortkommet og så har det liggende hjemme i skuffen og bruger det

så kører de videre på et kørekort der er meldt bortkommet

en udløbsdato der kun ligger femten år frem i tiden

den trafik bliver stoppet for det kørekort

at der sker mange forfalskninger

som udlænding kommer til danmark med et eller andet dokument man påstår er et kørekort

få et kørekort i danmark og hvis det er så stort et problem

kan ikke se at det bliver anderledes ved at der er en udløbsdato om femten år

sådan set bare sige at jeg havde mistet mit

liggende i

men det kan uanset om det holder de næste to år eller de næste ti år og uanset hvordan vi vender og drejer det

vel i bund og grund ikke køre bil altså uanset om

her i stedet for fru anne baastrup som er vores trafikordfører og jeg skal bare læse en tale op for hende men sådan umiddelbart får jeg lige lyst til at sige her ved starten at det forekommer mig at det største problem faktisk er dem som gang på gang vælger at køre uden kørekort som de er

på grund af spirituskørsel eller på grund af vanvidskørsel eller andre ting og hvad pokker vi gør med den gruppe mennesker som fuldstændig trodser den lovgivning vi har og som er til fare for sig selv og for andre men jeg skal læse

den er som følgende lovgivningen sker på baggrund af et eu direktiv som har til formål at reducere mulighederne for forfalskning af kørekort og samtidig øge færdselssikkerheden det gøres blandt andet ved at sikre en regelmæssig opdatering af kortet herunder fornyelse af billedet forslaget indebærer som udgangspunkt en gyldighedsperiode på femten år forslaget lægger desuden op til at fastsætte gebyret for fornyelse af kørekort til hundrede kroner sf er positivt stemt over for lovforslaget

hvor man laver en harmonisering således at der bliver ensartede kørekort i hele eu

lettere og hurtigere at konstatere

den pågældende borger har ret til at føre af forskellige køretøjer

skulle blive standset af politiet i

land der lige vil kontrollere om man nu også er i stand til og har lov til at føre køretøjet på fuldt betryggende vis så kan sådan nogle kontroller ske meget hurtigere

at man har ensartede dokumenter men formålet er også at styrke sikkerheden omkring kørekort og at reducere mulighederne for forfalskning

at reducere mulighederne for snyd med kørekort altså det at man giver udtryk for eller prøver at narre nogle til at tro at man står med et kørekort som er ens eget men som i virkeligheden tilhører en anden nemlig ved at man med jævne mellemrum får et nyt kørekort

hen et nyt kørekort med det formål at der kommer et nyt friskt foto på

snyde med et kørekort det vil altså blive sådan at kørekort til bil og motorcykel

under alle omstændigheder udløber i to tusind og tre og tredive og så bliver man omfattet af det men de der har kørekort nu kan altså køre videre indtil det tidspunkt så er der kørekort til bus og lastbil som fremover skal fornys hvert femte år og ved fornyelsen af kørekort til bus og lastbil skal man samtidig stille med en lægeerklæring på at man fortsat er klar til at køre bus og lastbil på fuldt betryggende vis med direktivet ønsker eu så også at styrke trafiksikkerheden

kategorier af kørekort således at man skal have en højere alder eller

opnået noget erfaring inden man kan få lov til at erhverve kørekort til større køretøjer ligesom vi allerede kender det

enten skal have en vis alder eller have noget erfaring inden man

at køre på de store motorcykler det betyder at der kommer nye kategorier

kørekort til lille lastbil og kørekort til stor lastbil hvor forudsætningen for at kunne erhverve kørekort til

er at man er fyldt en og tyve år på den måde kommer der altså nogle nye kategorier og kriterier der gør at vi også med det her forslag får styrket trafiksikkerheden

det ville i hvert fald ikke gøre eu mere populært end

stille ministeren et spørgsmål som nogle vil tro bliver

har skrevet til mig måske fordi han formodede at jeg ville interessere mig lidt for det det er spørgsmålet om halvfjerds

jeg har sådan set spurgt om der ikke var en anden i gruppen der kunne tage det så det ikke bare lød som om det var på egne vegne jeg stillede spørgsmålet

også de halvfjerds år var berettiget

var folk på halvfjerds år anderledes end

på halvfjerds år er i dag det skal jeg ikke kommentere så meget mere

han gjorde gældende det jeg så selv vil sige da jeg nu har været igennem det

spørge sig selv om om det kan gøres en lille smule mere elegant end det bliver gjort i dag for det er jo en rimelig

at man skal til lægen og have en lægeerklæring

de halvfjerds år og at man man så skal

hen og have et midlertidigt kørekort et cetera

om den proces kan gøres en lille smule

og det synes jeg bare vi kunne gøre det har jeg bare lovet at fremføre og det være hermed sket men

en lille smule forud for min tid men også fordi man når man hører meget anden debat om aldring og om hvad folk kan klare når de er halvfjerds år

af at folk er vældig friske og raske og

lidt underligt at man skal have den her ekstraordinære foranstaltning omkring bilkørsel

en lille smule mærkeligt fordi man påfører borgerne en række ubehageligheder små ubehageligheder billige ubehageligheder bevares men dog en række besværligheder

så sige at når man påfører almindelige borgere for slet ikke at snakke om erhvervschauffører en række ekstra udgifter

et meget vigtigt problem der skal løses ellers ville en borgerlig regering vel ikke komme

et indgreb i borgernes mulighed for at udfolde sig men så indfører man en meget meget lang

ramme nogen som i dag har kørekort

så til alligevel men om rigtig rigtig mange år

mig selv hvis det her var et vigtigt problem der skulle løses med forfalskning af kørekort med trafiksikkerhed

få harmoniseret kørekortene

også anføres argumenter for at det administrativt er nemmere for myndighederne hvis man får harmoniseret

man indfører noget ekstra besvær for borgerne man gør det for alle borgere der har kørekort på den ene måde og man gør det så i udvidet grad for de mennesker som driver erhvervskørsel med bus og lastbil der har man jo i afvisningen af forsvarets høringssvar hvor

ligesom siger at det her koster mange penge fordi de har rigtig mange chauffører som kan risikere at skulle have deres kørekort fornyet hele tiden

hæren og arbejdsgiveren ikke bekymre sig om

det bliver det jo ikke nødvendigvis billigere af det betyder bare

så i enhedslisten kan vi altså ikke

her gennemfører en lovændring som der ikke rigtig er nogen saglig begrundelse for i hvert fald ikke

man gennemfører det sådan set udelukkende fordi man i eu synes at det kunne være dejligt at få harmoniseret kørekortbestemmelserne det ser vi

implementeret det tredje kørekortdirektiv

der vil også efterfølgende skulle laves nogle forskellige administrative

gyldighedstid på kørekortet nødvendiggør altså som man kan se at der bliver lavet nogle enkelte ændringer af færdselsloven

altså de ændringer som er temaet for lovforslaget her direktivets formål med at indføre sådan en begrænset gyldighedsperiode på kørekort er jo navnlig

at reducere mulighederne for at forfalske kørekort og samtidig sikre borgernes frie bevægelighed

harmonisering af gyldighedstiden for kørekort i de forskellige

også kun kan være enig i de øvrige formål der er i forslaget om at forbedre færdselssikkerheden man kan naturligvis diskutere om det er et meget stort problem

ikke umiddelbart indtryk af at det sådan set er i danmark men vi ser jo

andre lande i eu hvor problemet er mere fremherskende men der er jo

hensyn til hvornår man er omfattet

borgerne både i forbindelse med lovændringen og de ændringer

ikke bliver pålagt nogle unødvendige byrder som følge af reglerne

også baggrunden for at der med lovforslaget er lagt op til

under halvfjerds år ikke sker oftere end højst nødvendigt efter direktivet jeg jeg har noteret mig de bemærkninger der har været til

forslaget i øvrigt herre karsten nonbo fremhævede at det var vigtigt at sikre at gebyret svarer til omkostningerne og at aldersgrænserne svarer til de andre

på den anden side heller ikke for lavt det skal ligge dér hvor

helbred altså at fornyelsen af kørekort skal ske oftere

måtte jeg forstå sker i sverige jeg er ikke nærmere bekendt med den problematik men jeg synes da bestemt at det er værd at vi overvejer det altså igen her vi skal jo ikke pålægge danske borgere unødvendige byrder men den nærmere begrundelse for den udskiftningsfrekvens som vi har

for flere år siden under et europaudvalgsmøde hvor herre flemming møller hansen som daværende trafikminister kommenterede

kan ikke historikken nærmere i øvrigt om

baggrunden for mandatgivningen men jeg mener at det

begrænsning at der ikke rørtes ved de velerhvervede rettigheder som borgerne havde altså rettigheden til at køre bil når man først har fået sit kørekort bliver der jo ikke ændret ved

ændringerne her som følge af direktivet det er kun sådan at det er havde nær sagt papiret der skal udskiftes men den grundlæggende rettighed bliver der jo ikke rørt ved det var regeringen som jeg erindrer det

optaget af på det tidspunkt hvor mandatet blev

lone dybkjær stiller så et interessant spørgsmål nemlig er de halvfjerds år fortsat berettiget

sige at det er de bestemt ikke for fru lone dybkjærs vedkommende

vi sagt ni og tres år siger vi en og halvfjerds år ja man kan selvfølgelig diskutere en aldersgrænse som den her

i regeringen fundet anledning til at ændre

halvfjerds års grænsen ved denne lejlighed

får demenssygdomme som ikke rigtig erkender det

kan være til fare for trafikken og så videre

det måske meget godt at holde fast i de halvfjerds år det har i hvert fald været det valg vi har truffet i regeringen altså at der ikke er nogen særlig grund til nu at ændre på de halvfjerds år det er ligesom indarbejdet og det ville jo også være lidt arbitrært hvor man så skulle lægge den aldersgrænse for der er jo ikke nogen endelig aldersgrænse man kan sige

en gang takke for en positiv behandling og

der får ordet er herre peter madsen som

vil derfor læse hans ordførertale op penge lugter ikke er der som bekendt et udsagn der lyder og med dette lovforslag bliver det endnu mere sandt end tidligere for penge er ikke bare penge i dag penge er ikke bare klingende mønt eller knitrende sedler informationsteknologien betyder at vi også svælger

i elektroniske penge e penge e penge kan gøre det let

som forbruger skal man have sikkerhed for at penge

man indbetaler til en konto og som man så efterfølgende kan trække på som e penge også vil være der i morgen med dette lovforslag foretages der en klar definition af elektroniske penge som samtidig er neutral i forhold til den teknologiske udvikling lovforslaget tager udgangspunkt i fælleseuropæiske regler på området forslaget øger markedsadgangen for nye virksomheder og dermed øges konkurrencen der skabes også lige konkurrencevilkår for udstedere af elektroniske penge og pengeinstitutter i dag er reglerne om elektroniske penge reguleret i lov om finansiel virksomhed med forslaget flyttes reglerne til lov om betalingstjenester

med lovforslaget foreslås det at elektroniske penge kan udstedes af pengeinstitutter e penge institutter danmarks nationalbank og offentlige myndigheder e penge institutter må ikke yde kredit modtage indlån eller tilskrive renter af elektroniske penge der videreføres regler om udstedelse og indløsning af elektroniske penge som dog er præciseret i forslaget dette indebærer at elektroniske penge ikke må udstedes til overkurs

for eksempel bruger gavekort og for eksempel har en konto på internettet som giver adgang til køb i flere forskellige internetbutikker det er penge som vi ikke fysisk rører ved men som vi alligevel kan bruge i form af et fysisk betalingskort eller som elektroniske penge på internettet lovforslaget lægger blandt andet op til at der gives mulighed for at kunne opnå begrænset tilladelse til at udstede elektroniske penge det kan for eksempel være tilfældet hvis et gavekort kun kan bruges i et begrænset antal butikker for eksempel butikker i et bestemt butikscenter eller kun kan bruges til at købe et begrænset antal varer eller tjenesteydelser det kan for eksempel være et kantinekort som kan bruges til at købe mad for i en virksomheds egen kantine eller hos cafeer og restauranter som ligger i nærheden det kan også være kort til for eksempel motionscentre eller til køb af billetter til offentlig transport vi kan se at

i forbindelse med høringen er fastslået at gavekort der kan bruges i en butikskæde ikke er omfattet af reglerne da der er tale om den samme virksomhed lovforslaget her lægger jo også op til en del administration og krav og det er ikke småting jævnfør bestemmelserne bestemmelserne om for eksempel kapitalkrav indberetningsforpligtelser og tilsyn derfor er det vigtigt at vi ikke trækker en masse nye unødvendige krav ned over hovedet på butikker hvis det blot handler om at udstede et simpelt gavekort eller hvis en virksomhed for eksempel ønsker at lette medarbejdernes hverdag ved at give dem et kort til transport eller

af mad tilsvarende gælder for internetbutikker

der jo også kan udstedes gavekort eller hvor forbrugere for eksempel kan have en konto til køb af varer og tjenesteydelser vi vil derfor gerne høre fra ministeren om lovforslaget her i forhold til de gældende regler vil give butikker

som butikker på internettet flere administrative byrder dette vil vi også gerne have behandlet i det kommende udvalgsarbejde

ikke bliver mere besværligt at udstede et gavekort fra en forretning der kun kan bruges i denne forretning og så en meget vigtig ting

under de økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

at virksomhederne kommer til at betale et gebyr til finanstilsynet men vi vil gerne have sikkerhed for at der vittelig ikke kommer flere administrative byrder for butikker og forretninger kan ministeren garantere dette med disse bemærkninger kan jeg meddele at dansk folkeparti som udgangspunkt støtter

det her lovforslag er at udvikle markedet for udstedelse af elektroniske penge

det hilser vi konservative velkommen især fordi et veludviklet e pengemarked jo i sidste ende vil være til glæde og gavn for forbrugerne vi synes grundlæggende det er positivt

det nu bliver meget nemmere for virksomhederne at blive udstedere af elektroniske penge især fordi kapitalkravene sættes ned til

også tilfredse med at vi herved styrker konkurrencen mellem udstederne af elektroniske penge

de eksisterende betalingsinstitutter samtidig vil vi gerne understrege at det for os er afgørende at forbrugerne er sikret en ordentlig beskyttelse

vi også meget tilfredse med at alle virksomheder som udsteder elektroniske penge fremover skal have en tilladelse modsat i dag hvor virksomhederne under visse betingelser kan undtages vi er tilsvarende også meget tilfredse med at bestemmelserne om finanstilsynets tilsyn med de her virksomheder skærpes med lovforslaget vi har ingen problemer med at vi fjerner den danske regel om at der ikke må udstedes elektroniske penge med en højere værdi end tre hundrede euro tværtimod herved skaber vi en øget mulighed for

større og mere varieret udbud af tjenester igen til glæde og gavn for forbrugerne endelig glæder vi os over at vi med lovforslaget får en opdateret præcisering af selve begrebet elektroniske penge og heldigvis en præcisering som er så bred at den netop ikke bremser den teknologiske udvikling alt i alt et godt og fornuftigt forslag som vi konservative

det internationale område på eu området

betalingstjenester og her e penge direktivet

og kompliceret forslag jeg skal ikke gennemgå det i detaljer men blot meddele at det radikale venstre støtter ligesom også

her i folketinget flere af ordførerne har jo sagt at det er

det er det også og derfor vil jeg også

pia adelsteen at

vi må lige koordinere hvordan det kommer til at foregå men det stiller vi selvfølgelig gerne op til

jo også været inde på at det skal være nemmere at etablere sig og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge lovforslaget er jo til gavn for markedet for forbrugerne

man får et marked for udstedelse af elektroniske penge som også

være til gavn for valgfriheden for forbrugerne elektroniske penge er

anvendes i stedet for kontante midler

være tale om elektroniske penge når der udstedes elektroniske gavekort til et butikscenter eller når en elektronisk pengeværdi er lagret på en konto på nettet som via en adgangskode giver adgang til køb i flere forskellige internetbutikker ønsket med lovforslaget er samtidig at skabe lige konkurrencevilkår for udstedere af elektroniske penge og udbydere af betalingstjenester ved at etablere en nemmere adgang for virksomhederne udvikles markedet for elektroniske penge med lovforslaget sikrer vi således en moderniseret og mere teknologineutral regulering som svarer til reguleringen af betalingsinstitutterne høringen har også vist at der generelt er stor opbakning til

som led i moderniseringen af de gældende regler fjerner vi med lovforslaget kravet om at der ikke må udstedes elektroniske penge med en højere værdi end tre hundrede euro denne bestemmelse er en dansk regel

der for dette område er et særligt forbrugerhensyn at varetage ved at fjerne den begrænsning skaber vi øget mulighed for et større og mere varieret udbud

kapital så de fremover skal

og halvtredstusind euro det gør det mindre kapitaltungt at starte virksomhed som e penge udsteder sammenholdt med de andre krav der stilles for at få tilladelse som e penge institut vurderes det at nedsættelsen ikke har indflydelse på sikkerheden ved at købe elektroniske penge endelig

penge institutter fremover som noget nyt kunne udøve anden virksomhed

elektroniske penge en tilladelse som e penge institut indebærer således at instituttet blandt andet må udbyde betalingstjenester det kan for eksempel være pengeoverførselsvirksomhed med lovforslaget sikrer vi samtidig en ordentlig forbrugerbeskyttelse det vil

hvad enten man ønsker at drive e penge virksomhed eller blot i begrænset omfang vil udstede elektroniske penge for eksempel hvis et butikscenter vil udstede et gavekort forslaget indeholder en række krav som skal opfyldes for at en virksomhed kan få en tilladelse som e penge institut det drejer sig blandt

startkapital og løbende kapitalkrav samt en række organisatoriske krav herunder også opfyldelse af reglerne om god skik en begrænset tilladelse gives på mere lempelige vilkår der kræves blandt andet ikke opfyldelse af kapitalkrav reglerne om begrænset tilladelse er ikke direktivbestemt det er en dansk særregulering e penge direktivet giver medlemsstaterne mulighed for at undtage grupper af udstedere af elektroniske penge fra kravet om tilladelse undtagelsen gælder når udsteders samlede forpligtigelser i forbindelse med uindfriede elektroniske beløb ikke overstiger fem million

ikke på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssig i forhold til forbrugermæssige hensyn hvorfor vi går videre end direktivet

have en begrænset tilladelse dermed kommer reguleringen også til at svare til reglerne for udbydere af betalingstjenester e penge institutter og institutter med begrænset tilladelse vil være underlagt tilsyn fra finanstilsynet og vil blandt andet være forpligtet til at meddele finanstilsynet hvis der sker ændringer i de forhold der ligger til grund for tilladelse til at udstede elektroniske penge endvidere vil e penge institutterne bliver omfattet af et offentligt register hos finanstilsynet

i lighed med hvad der gælder for betalingsinstitutter med de ord og med tilsagnet om en teknisk gennemgang i udvalget håber jeg på at vi får en god behandling af forslaget

udvalget om huseftersynsordningen hovedformålet med ordningen er at begrænse problemerne med mangler ved fast ejendom på en måde der er til

mellem hensynet til køber og hensynet til sælger

udvalgets arbejde mundede ud i

så også fremkommet lovforslag l ni og tyve forslag til lov om beskikkede bygningssagkyndige det primære formål med lovforslaget er at indføre et

og derfor er det som et led i etableringen af nævnet besluttet at principperne i lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse i forhold til medarbejderne i ankenævnet for huseftersyn ligeledes vil en del af de medarbejdere som i dag beskæftiger sig med ordningen i erhvervs og byggestyrelsen også indgå i nævnets sekretariat fremover der er mange gode elementer og forbedringer for både forbrugere og de sagkyndige i dette forslag

ordningens formål med at begrænse problemerne med mangler ved handel med fast ejendom på en måde der både er til fordel for køber og sælger er noget som vi skal

lovgivers side skal vi løbende revidere i forhold til de problemer der måtte opstå omkring ordningen det grundlæggende element i loven er at sælgeren til gengæld for den beskyttelse der ligger i at blive fritaget for sit almindelige mangelansvar må sørge for at køberens beslutningsgrundlag med hensyn til ejendommens eventuelle fysiske mangler er så fyldestgørende som muligt gennem tilstandsrapporten skal køberen således have en detaljeret viden om ejendommens fysiske fejl og mangler gennem forsikringstilbuddet skal køberen oplyses om i hvilket omfang og til hvilken pris det er muligt at forsikre sig mod risikoen for at der er skjulte fejl som den bygningssagkyndige ikke har kunnet opdage og som derfor ikke er nævnt i tilstandsrapporten

er problemer ved de nuværende to adskilte klagesystemer

er det jo sådan at erhvervs og byggestyrelsen behandler og afgør disciplinærsager i forhold til de beskikkede bygningssagkyndige mens ankenævnet for huseftersyn behandler og afgør forbrugerklager over

byggestyrelsen kan anlægge én praksis i forbindelse med behandlingen af disciplinærsager mens ankenævnet for huseftersyn kan anlægge en anden praksis i behandlingen af forbrugerklager den bygningssagkyndige kan dermed tildeles en advarsel for en fejl i en tilstandsrapport mens forbrugeren ikke tilkendes erstatning for samme fejl og omvendt socialdemokraterne finder at det er uhensigtsmæssigt at de bygningssagkyndige og forbrugerne oplever to uafhængige systemer til bedømmelse af henholdsvis de bygningssagkyndiges faglige niveau og forbrugerklager over tilstandsrapporter

det positivt at etableringen af ét samlet nævn vil sikre større ensartethed og sammenhæng mellem forbrugerklager og disciplinærsager som noget nyt indføres der jo øgede sanktioner i dag er det sådan at man kan påføre en bygningssagkyndig en påtale en advarsel eller en frakendelse af retten til

som noget nyt foreslås det at klagenævnet kan pålægge en bygningssagkyndig en bøde på helt op til

den store investering som et huskøb er for de fleste borgere

er det et godt tiltag at der indføres mulighed for en relativt stor sanktion over for bygningssagkyndige så det sikres at den bygningssagkyndige gør sig umage for at sikre at der

vil godt fastslå at socialdemokraterne arbejder for at forbrugerne ikke skal stilles dårligere ved sammenlægningen af de to klagenævn under udvalgsarbejdet vil

fra socialdemokraternes side sikre os at sammenlægningen ikke medfører øget brugerbetaling for forbrugerne i form af stigende klagegebyr

med det rette antal årsværk i det nye klagenævn så forbrugerne sikres en hurtig sagsbehandling og en afklaring af de store økonomiske sager som

i klagenævnet og vi vil sikre at nævnets sammensætning tilgodeser ekspertise og faglighed og sikre at forbrugernes repræsentation også er til stede i nævnet endelig vil vi fra socialdemokraternes side arbejde for at sikre at

jeg skal hilse fra den radikale ordfører som desværre

over for forslaget som sammenlægger ankenævnet og disciplinærnævnet i

boligsælgeres og særlig boligkøberes stilling i klagesager samt skabe en mere ensartet og effektiv administration af disciplinær og klagesager vi tilslutter os at nævnet oprettes som et uafhængigt nævn men med sæde i erhvervs og byggestyrelsen

godt hensyn bag nemlig det at forbrugeren ikke skal afskrækkes økonomisk fra at klage i en berettiget sag så sf håber at dette hensyn vil blive taget med i den videre behandling af lovforslaget

for et forrygende godt samarbejde i den periode jeg har været her med alle tingets medlemmer vi har et fantastisk og meget bedre samarbejde når vi taler med hinanden end det man umiddelbart får indtryk af når vi er i pressens spotlys jeg vil også gerne have lov til at takke præsidiet

en forlængelse af en gennemgribende ændring der skete i hele regelsættet omkring køb og salg af fast ejendom første januar nitten seks og halvfems hvor vi fik reglerne om tilstandsrapporter og efterfølgende ejerforsikringstilbud det betød at den ene halvdel af det ansvar en sælger

var noget der faldt fuldstændig bort den anden halvdel er selvfølgelig stadig at hvis sælger har fortiet noget

et erstatningsansvar i starten virkede reglerne nogenlunde set med sælgers øjne men ikke så godt

at køber og sælger skulle dele forsikringspræmien og det satte virkelig gang i at ordningen kom til at fungere godt nu sker der så nogle ændringer som gør det endnu nemmere

eller en disciplinærklage

gå til to forskellige instanser når det er sådan at den sagkyndige kompetence ligger hos de samme mennesker derfor er det naturligt at man samler de her to klagesituationer i ét enkelt nævn det giver entydige retningslinjer både for de bygningssagkyndige og deres arbejde og det bidrager også til at øge kvaliteten

udarbejdede tilstandsrapporter alt sammen til gavn for forbrugerne

at komme efter de bygningssagkyndige hvis de begår nogle alvorlige fejl det kan have en opdragende effekt og det hilser vi velkommen

jeg tror ikke det kommer som nogen overraskelse at vi konservative støtter det her forslag som både gør det nemmere at være erhvervsdrivende på det her område og som gør det nemmere at være forbruger

jakob axel nielsen vil blive savnet i folketinget af os alle sammen og tak for de venlige ord til folketinget fra herre jakob axel nielsen

styrket kvaliteten af tilstandsrapporterne ved at skabe større klarhed om kvalitetskravene til de bygningssagkyndiges

det vil jo være til gavn for os alle sammen både for forbrugere

for erhvervslivet baggrunden er som

den betænkning som justitsministeriets huseftersynsudvalg afgav før sommerferien der var en række anbefalinger som vi har taget op i regeringen og en af dem var altså at vi opretter et nyt nævn

vi tager første skridt i forhold til at følge op på udvalgets anbefalinger

vil senere på året fremsætte forslag om ændring af selve indholdet af huseftersynsordningen mens vi med det her lovforslag skaber klarere regler for de bygningssagkyndiges virke i dag er det jo sådan

økonomisk tab som noget nyt får nævnet mulighed for

der begår alvorlige fejl en bøde på op til ethundredetusind kroner bøden indføres for at give nævnet en bedre mulighed for at tildele de bygningssagkyndige sanktioner som svarer til

være tilfældet hvis en bygningssagkyndig gentagne gange udarbejder tilstandsrapporter med alvorlige fejl men hvor inddragelse af beskikkelsen

for vidtgående sanktion det konkrete initiativ er fastlagt ud fra at bøden på den ene side skal være høj nok

en præventiv effekt og på den anden side være rimelig i forhold til forseelsens karakter og den bygningssagkyndiges indtjening på rapporterne

få en bedre klagesagsbehandling og kvalitetskontrol som vil bidrage til at styrke tilstandsrapporternes kvalitet til gavn for både forbrugerne

som huskøber

til den bygningssagkyndige

ulejlighed at undersøge om der er

bygget op på en måde så der er en ramme og en autonomi omkring den bygningssagkyndige men man kan

i krogene men der er ingenting i det her system som ikke sikrer at der